sytten skatteministeren lovforslag nummer l en hundrede og en og tyve

titler på de anmeldte sager vil fremgå af

besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget kulturministeren og ministeren for udviklingsbistand jeg

kulturministeren er anmeldt følgende spørgere yildiz akdogan martin henriksen rasmus prehn til ministeren for udviklingsbistand er der anmeldt følgende spørger kamal qureshi er der flere

vi forventer i og med at der er tale om fem i alt at alle kan komme til orde inden for den

yildiz akdogan er her ikke så vi går videre til herre

og bagefter herre martin henriksen men herre rasmus prehn med spørgsmål til kulturministeren

teater aalborg teater imidlertid er det sådan

strukturreformen hvor man lagde an til en omlægning af finansieringen af landsdelsscenerne har været en vis skævvridning i forhold til finansieringen aalborg teater har ladet udarbejde et notat

ser ud med produktionen hvordan det ser ud med antallet

ser ud med publikum og så videre der ser det altså ud som om aalborg teater klarer sig rigtig fantastisk flot sammenlignet med

noget der tyder på at man finansieringsmæssigt ikke har de samme gode vilkår som man har i aarhus og i odense

mindre i tilskud end man gør i aarhus og

kigger man på det rene driftstilskud kan man se at aarhus teater

en og halvfjerds procent større driftstilskud end aalborg og odense teater modtager fem og tredive procent mere tager man højde for antallet af publikum

procentsatserne lidt mindre men dog stadig væk skæve

er en og halvtreds procent højere på aarhus teater og tolv procent højere på odense teater har ministeren en forklaring på hvordan det kan være

tale om landsdelsscener som jo burde være

af statens midler færre kroner på

teater i aalborg end man bruger på tilsvarende scener i aarhus og i odense

strukturreformen det betyder så

tidligere lagde ind i deres teatre

omkostningerne

er i gang med at

at se på en mere rimelig fordeling imellem hovedstad og provins og de forskellige områder i

en af de

heller været min intention når jeg alligevel tillader mig at bringe det til torvs her i folketingssalen er det fordi det har været oppe at vende før hvorefter

også lovede at det var noget der skulle kigges på der var en analyse der skulle bearbejdes derfor synes jeg at

har lavet et nyt notat fra aalborg teaters side

at skævheden er der og at den endda ikke er blevet mindre den er måske ligefrem blevet større så er tiden altså inde til at spørge nysgerrigt ind til

ser ud med det her mener ministeren stadig væk at der er en skævhed der er jeg glad for at høre at ministeren taler om at man skal finde en mere retfærdig fordeling

jo ensbetydende med at ministeren står her i folketingssalen og siger at den måde vi finansierer

at også folk i nordjylland folk i aalborg

der er kommunale forskelle

i forbindelse med udligningen mellem hovedstad

jeg skal se på det og det er rigtigt at der ses på

er urimeligt

gældende

at det er direkte urimeligt men i hvert fald har ministeren jo rent sprogligt

at det er noget der bliver arbejdet videre med nu har det her spørgsmål

flere gange det er efterhånden nogle år siden vi fik strukturreformen

tradition for at man havde flere penge til teatre i århus og i odense er jo ikke et rimeligt argument for at man så når man bruger fællesskabets kasse statskassen til at give tilskud skal fortsætte med at give mere til århus og til odense end man gør til aalborg der må være en rimelig fordeling jeg er glad for at ministeren siger at han arbejder med det men kan vi få en dato for hvornår vi

det bedste ud af det kæmpe potentiale der er på aalborg teater hvor man allerede gør det fremragende på trods af en måske

som gammel socialist

skal fortsat se på det ligesom jeg har gjort

var det jo sådan at kulturministeren bad om at få en redegørelse fra det kongelige biblioteks direktør med den klare hensigt at mødet skulle aflyses og det blev det så ikke det er jo

mødet var blevet aflyst og det

godt tænke mig fremadrettet at spørge ind til om kulturministeren har nogen planer om at udarbejde nogle retningslinjer sådan

uanset dette

til at de som står for vores lokaler må overveje

tale om en organisation som har opfordret til at man slog danske soldater ihjel i

gerne havde set at kulturministeren var gået ind og havde sagt det kan ikke

det er en ekstraordinær situation

problematisk og at det er en hån mod de danske soldater

deres land at kulturministeren ikke netop fordi det er sådan en ekstraordinær situation vil udarbejde nogle retningslinjer sådan at vi fremadrettet

situationer så det ikke finder sted igen og sådan at hizb ut tahrir ikke om en måned eller hvornår det være går ind og lejer et lokale igen i det kongelige bibliotek eller i en anden stor kulturinstitution i danmark

kulturministeren kunne gå fra at sige at det er problematisk til rent faktisk også med handling at vise

er noget vi tager så alvorligt at vi laver nogle regler der gør at det

nu er dækket ind at nu kan det her ikke ske igen eller noget tilsvarende situationen er jo altid forskellig

var en helt usædvanlig situation

jeg ser invitationen med ligkisterne

synes jeg altså at det ville være på sin plads hvis kulturministeren

så netop benytte sig af den mulighed som kulturministeren jo også siger

netop fordi der er tale om en organisation som igennem flere år har været på politikernes

og på justitsministeriets dagsorden og så videre som en forening der er dybt problematisk fordi den netop

opfordret til at man slår danske soldater ihjel den tilkendegivelse kan vi vel

mod i regne med at de mennesker vi gør til direktører kan tænke sig om og

et par måneder siden også havde nogle spørgsmål angående ulandsbistand og dengang var ministeren så venlig at oplyse mig om at han havde overvejet nogle af de problematikker jeg nævnte

hvor langt han er nået i den proces

i løbet af det næste halve år nogle er interne i ministeriet og nogle bliver også offentlige vi er ikke helt

at der bliver holdt et internatseminar i løbet af februar måned

om hvordan vi fremmer privatsektorvækst og lignende

det er de samme navne der går igen og igen og igen og jeg forstår simpelt hen ikke at en forening som 3f kan få otte og tyve million kroner om året i

foreningen sex samfund får fem million

alt andet lige må man vel sige landet lidt fattes penge så kunne bruge nogle af de pågældende midler til andre sådan lidt mere humanitære aktiviteter herhjemme så jeg håber at ministeren

hvad det egentlig er for nogle grupper

det ikke bare er sådan en automatik der går igen

på et tidspunkt bliver nødvendigt at kigge på hele ngo området under et og det er rigtigt at det har jeg lovet herre

og som jeg planlægger at tage fat på i slutningen af dette år

der nu er alle de her grupper der faktisk får ret store millionbeløb på trods af den afstand

ministeren uddeler hvad skal vi sige midler til andre mennesker

anden form for rapportering tilbage om

indiengruppen på fyn får ud af at gøre det de nu gør altså er det noget der har nogen effekt eller er det bare

venlighed over for nogle man måske kender i indien eller hvad ved jeg er der en effekt af de store midler der bliver givet og er det noget der kommer

har en god tradition for at når

organisationerne har vist sig værdige til den tillid de nyder

uddeler pengene så kan de komme ind via nogle konkrete projekter og

de må stå på mål for de resultater de opnår jeg har tidligere

udvirket og hvor mange pjecer der bliver delt ud og hvad ved jeg

og det kommer vi til at kunne om tre år men så lang tid må vi altså væbne os med tålmodighed og gøre det vi tror er det rigtige og håber er

af hvordan dansk

med ministeren og dansk folkeparti har jo lavet en aftale der betyder at der spares

million kroner på udviklingsbistanden i år

spares syv hundrede million kroner i to tusind og tolv og en

nogle tal som ministeren godt kender til

for ganske nylig

han ønsker at der skal ske en stigning i udviklingsbistanden når genopretningsaftalen udløber i to tusind og tretten

er relevant for for os og for ngoerne men også i høj grad for den danske befolkning at vide

blive enige om hvad de egentlig vil

om at man vil hæve udviklingsbistanden

milliard kroner men al den stund at man jo har lagt automatiske stigninger ind i statsfinanserne hvert eneste år

man bruger den model hvor man fastholder et bestemt niveau og ikke bare lader det vokse over tre år

måtte gå til at og

være medvirkende til at sikre de fire og tyve milliard

at bruge udtrykket besparelser om det

man må anerkende at det altså er konteksten med hensyn til den nye konservative partileders politiske udmeldinger om hvad han ønsker

er det jo noget der om jeg så må sige er

hvis der skal ske forhøjelser af udviklingsbistanden er det en politisk udmelding som skal komme fra statsministeren og venstres partiformand i forhold til venstres politik

liberal alliance og den fastholder

det samlede beløb

kritisabelt hvis ministeren som er udviklingsminister for regeringen ikke kan udtale sig

for et område som er så stort netop

den danske befolkning

tænkt sig at fortsætte med at fastholde det niveau

eller er det karsten lauritzen som siger at det vil blive overordentlig svært at finde de penge efter 2013 hvem er det der taler på vegne af regeringen

her i folketingssalen og udenfor

ved jeg i øvrigt fra statsministeren selv

og det er vi også rigeligt alene i år er vi

i øvrigt et overblik over hvordan

lidt urealistisk men en meget venlig forventning

det synes jeg sådan set

sejler regeringens økonomiske politik altså man ved ikke om man har tænkt sig at fastholde udviklingsbistanden på det her beløb efter to tusind og tretten

taler på regeringens vegne når han siger at han ønsker at

hæve udviklingsbistanden efter to tusind og tretten eller om det er dansk folkeparti der

når de siger at de har en plan om at sætte udviklingsbistanden ned yderligere efter to tusind og tretten

udviklingsordføreren for venstre herre karsten lauritzen som udtaler sig på

når han siger at det bliver overordentligt svært at finde de penge lars barfoed så lover i sine udmeldinger efter to tusind og tretten jeg synes jo det kunne være rart at vide når nu der netop er tale om så store beløb dels

med socialistisk folkeparti som jeg forstår mener at man skal tilvejebringe enorme summer ved at fjerne tilskuddene til zoologisk have og lade hjemmehjælpere gå med

efter bedste evne og til gavn

helt givet vil være mindst på nul procent af bni

jeg skal her udsætte mødet det genoptages i dag klokken fjorten

her oplyse at spørgsmål tretten og fjorten på dagsordenen af julie skovsby efter spørgerens ønske overgår til skriftlig besvarelse men det første spørgsmål er stilet til finansministeren af herre rasmus prehn

forsvarer regeringen at der ifølge danmarks statistik

i forhold til budgetterne for to tusind og ti når regeringen selv gentagne gange har adresseret behovet for at hæve uddannelsesniveauet i danmark en målsætning der også er blevet fremhævet af regeringens eget

under vk regeringen rent faktisk er det sådan at vi på gerne velfærdsområderne bruger hold nu fast og fireoghalvfjerdstusind million kroner mere når to tusind og elleve er gået end vi brugte i to tusind og et da vi kom til langt den største del af de penge er prioriteret

og service i kommuner og regioner

derfor er det ikke en rigtig præmis når herre rasmus prehn siger at der skulle være skåret

specialundervisningen beslaglægger flere ressourcer men det ændrer jo ikke ved den kendsgerning at regnskaberne viser at vi bruger

det er jo ikke bare en gang men adskillige gange at jeg og andre socialdemokrater har stillet dette spørgsmål til finansministeren

nægtet det og nægtet det nu står vi så her med et klart budskab fra danmarks statistik danmarks statistik siger ifølge ritzau i sidste uge at der er skåret

milliard kroner mindre på normalundervisning i folkeskolen det er mindre ressourcer til folkeskoleundervisning så skal jeg høre ministeren er det danmarks statistik

at tilpasse deres aktivitet til de lagte budgetter det var jo sådan

og der er to tusind og ni jo specielt grel

viste det sig da regnskabstallene kom

brugt fem milliard kroner mere så man havde altså ikke sparet man havde faktisk overskredet

en del af den øvelse der foregår i kommunerne i øjeblikket jo et resultat af deres manglende evne til at overholde egne budgetter

der var man ikke i stand til at overholde budgetterne og det er jo klart at ligesom det gælder for herre

for mig så gælder det også for aalborg kommune og andre kommuner at hvis indtægter og udgifter ikke svarer

selv har lavet med landets kommuner

ret mange spørgsmål hernede folketingssalen før man har hørt at her er der simpelt hen tale om en minister der taler udenom en minister der rygsvømmmer en minister der

klokkeklart spørgsmål er det danmarks statistik der taler usandt eller er det regeringen der taler usandt

budgetter det jeg som finansminister skal sikre er at når vi laver en aftale med kommunerne lægger vi alle otte og halvfems kommuners budgetter

ved siden af hinanden og oven på hinanden og så siger vi så sikrer vi økonomien til

ser på at nogle kommuner skal have

og nogle er vanskeligt stillede og får et tilskud men staten sikrer kommunernes økonomi hele det system forudsætter jo

står og plæderer for er at når kommunerne har lagt et budget og når vi har garanteret de økonomiske midler til

så skal kommunerne bare kunne sige

men sådan spiller klaveret jo ikke i den virkelige verden

og det burde ministeren vide bedre end nogen anden at udgangspunktet for kommunerne er at regeringen har bedt dem om at

en sparekurs har bedt dem om at køre nulvækst fordi regeringen har soldet pengene op på skattelettelser til de rigeste det er jo det der er virkeligheden man har bedt dem om at spare og fordi der så er et dårligt udgangspunkt

der er ingen i kommunerne der bare vil blæse på økonomien som finansministeren lidt nedladende giver udtryk for sagen er den og det oplever jeg nærmest at finansministeren indrømmer at der altså er færre penge til normalundervisning i folkeskolen selv om vi har en statsminister her i landet som

skærer ned på folkeskolen hvor der bliver færre timer undskyld finansminister undskyld regering

at kommunerne skal spare bare én beslutning hvis herre rasmus prehns argumentation var rigtig burde han jo kunne nævne en lov en beslutning eller et eller andet der gør at kommunerne skal spare

i lyset af den solidaritet der skulle være kommuner regioner og

eneste beslutning det herre rasmus prehn kan nævne er jo ligesom hvad han kan lære

vi har garanteret kommunerne de økonomiske midler til de budgetter som kommunerne selv

ikke nævne bare én beslutning der medfører en besparelse

tale om det her også hvordan forklarer ministeren at regeringens eget vækstforum har foreslået at gøre det til et selvstændigt politisk mål at sænke det danske uddannelsesniveau når regeringen i mange andre sammenhænge har slået til lyd for at danmark skal satse på uddannelse og hæve danskernes uddannelsesniveau

at sikre at danske virksomheder bruger

har peget på det problem at vi i de danske almindelige virksomheder bruger

det er da et problem vi gerne skulle se på i det her samfund derfor

prøve om man kunne bruge folk med en bacheloruddannelse og få dem ind i de private virksomheder men det er jo det stik modsatte herre rasmus prehn står og påstår

folketingssalen siger noget der er direkte

intention er at vi skal have højtuddannede ind på virksomhederne

det er viden vi skal leve af at det er uddannelsesniveauet vi skal leve af og så har man i regeringen en videnskabsminister som går ud og foreslår en lightudgave af en universitetsuddannelse sagen er den at man siger

jo det der er logikken hos regeringen i en tid hvor alle er enige om at

er regeringens svar sæt uddannelsesniveauet

det der er lagt frem og det er også det der står på ritzau det er det vi kan se at regeringen har fremlagt fra vækstforums side og det er det som også rektorernes formand herre jens oddershede fra syddansk

ungdomsarbejdsløshed blandt andet også blandt dem der har en lang videregående uddannelse

eller en ikke fuldendt kandidatuddannelse er ledigheden endnu større så regeringens forslag er

et højt uddannelsesniveau må vi hellere sørge for at de får lidt mindre og så vil man altså pumpe unge mennesker fra det danske samfund lige lukt ud i arbejdsløshed

må ministeren stille sig op og forklare hvordan det kan være at man taler om skal leve af viden og

der er for få med en videregående uddannelse som kommer ind i helt almindelige produktionsvirksomheder det ved jeg også fra min fortid som beskæftigelsesminister

nogle ret vellykkede kampagner sammen med akademikernes organisationer hvor vi ville have akademikere ud i små og mellemstore virksomheder vi har jo ikke stillet forslag om at man ikke

rene står og siger vi laver ikke om på universitetsuddannelserne det man kunne diskutere for at få en proces i gang med flere videreuddannede var jo at

små og mellemstore virksomheder som kunne lave et marked for for eksempel folk

at man så kunne tage kandidatuddannelsen

på nogle af de her hd uddannelser

kunne få et samarbejde i gang med erhvervslivet

kandidater så er det da værd at prøve at sige kunne man så ansætte bachelorer

var ansat der men det er jo det stik modsatte

at man også i ny og næ skimmer bare en enkelt avis hvis det var sådan

selv giver udtryk for at er for mange på bachelorniveau som ikke er attraktive for arbejdsmarkedet det er

det er rigtigt at man skal høre meget før ørerne falder af det er et vanvittigt forslag men det

forstå at finansministeren tvivler lidt på at man er kommet med så fjollet et forslag men det man har foreslået er at lave en lightudgave af kandidatuddannelsen man siger vi kan altså se at al erfaring tyder på er svært at få job når man har mindre

så lad os lave en ny uddannelse som er mindre end

at svare på hvis man vil det andet med at få folk ud i virksomheder mens de er ved at uddanne sig eller tage ledige akademikere

være med til at sparke gang i en mindre virksomhed så skulle man

arbejdsløshed blandt færdige akademikere

herre rasmus prehn at det her område er

ret vanskeligt og også barrieremæssigt

der er jo en kultur i små og mellemstore virksomheder om

at få en akademisk medarbejder ind vil være

som højtuddannede

på det her område positive man kan bidrage til at væksten øges i de her virksomheder og det er jo det vi prøver at udforske men det er det modsatte

ikke skulle ønske at kandidater blev ansat i virksomhederne vi skal sprænge nogle barrierer på det her område og det skulle vi hellere gøre i fællesskab

hvad finansministeren står og siger her i folketingssalen lyder som om finansministeren

set er mere enig i den socialdemokratiske beskæftigelsespolitik i den socialdemokratiske uddannelsespolitik end i hvad regeringens egen videnskabsminister har foreslået

hvis man kan tage tage kandidater eller folk der er på vej til

en kandidatuddannelse og give dem mulighed for

mindre virksomhed så er det rigtig godt

det er det vi skal satse på i forvejen er der jo mange der

er inde som praktikanter eller er ude som studentermedhjælpere

midt i en tid hvor alle er enige om at jo højere uddannelsesniveau jo bedre hvorfor kommer regeringens videnskabsminister med et forslag om at lave en lightudgave hvor man skærer en år af kandidatuddannelsen ministeren er jo nødt til at forsvare regeringens politik og ikke stå her

og de kompetencer som højtuddannede har bringes ind i helt almindelige danske virksomheder det er hovedopgaven og der må man så udforske

ikke en proces der kører af sig selv vil jeg gerne

i i virksomhederne og der er vi jo nødt til at diskutere

en barriere at man først søger ud når man er kandidat kunne man så ikke søge ud som

så ikke fra virksomhedernes side se fordelene i det og

lave foranstaltninger senere som man kan bygge oven på så jeg synes at det er en lidt mærkelig fremstilling af regeringens politik at det at vi leder efter veje til at vi kan få højtuddannede ind i virksomhederne lige pludselig skal fremstilles som noget negativt det kan

er målrettet personer der er i arbejde og det fremgår af reglerne at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage sit

derfor er det jo heller ikke så overraskende når både velfærdskommissionen og arbejdsmarkedskommissionen to uafhængige ekspertudvalg kommer frem til at efterlønsmodtageres helbred ikke adskiller sig væsentligt fra

vil gerne citere fra først velfærdskommissionen der konkluderer

det meget brede udsnit af indikatorer for helbredstilstanden blandt efterlønsmodtagere tyder klart på at efterlønsmodtagernes helbred ikke adskiller sig væsentligt fra de personer der fortsætter

modtagere af efterløn har et helbred der kun er marginalt dårligere end beskæftigedes og markant bedre end førtidspensionisters statsministerens formulering bygger på erfaringerne fra disse konklusioner

og arbejdsmarkedskommissionen og det gælder hvad enten der tages udgangspunkt i udgifter til medicin antal lægekonsultationer antal sengedage eller restlevetid analyserne viser at efterlønsmodtagere i gennemsnit har et lidt dårligere helbred end beskæftigede mens førtidspensionisternes helbredstilstand generelt er dårligere

i sammenhæng med at efterlønsmodtagere der bliver syge i efterlønsperioden ikke modtager ordningen hvis disse personer fortsat var i beskæftigelse ville de imidlertid være gået over til andre ordninger som for eksempel kontanthjælp sygedagpenge eller førtidspension og det afspejler sig jo så i statistikkerne en anden ting som der typisk heller ikke korrigeres for er at efterlønsmodtagere har en lidt anden sammensætning end de beskæftigede i samme alder der er for eksempel relativt flere ufaglærte personer i gruppen af efterlønsmodtagere

bliver forskellene i det målte helbred også reduceret jeg mener på den baggrund at statsministerens udsagn er særdeles velunderbygget

direkte fra arbejde det vil sige

et arbejde så erkender vi jo at der er mennesker

ingen nedslidte mennesker som skal tvinges

skal procedurerne selvfølgelig også være hurtigere smidigere og mere fleksible så man ikke skal igennem så mange arbejdsprøvninger som en tre og tredive årig skal igennem fordi konsekvenserne jo er mindre for den fire og tres årige som har et par år til pensionsalderen hvorimod

tre og tredive årige der sendes uden for arbejdsmarkedet

på den måde

får ordninger der gør det lettere der hvor herre jens peter vernersens solidaritet og min solidaritet adskiller sig

solidaritet med dem der er medlemmer af en a kasse og betaler til efterlønsordningen hvor vores

det er en acceptabel politisk dagsorden i de kommende år at skulle stå over for at

efterlønsordningen hvor vi jo betaler raske mennesker

på sundhedsområdet på folkeskoleområdet og på ældreplejen og så videre har vi altså truffet det valg at vi hellere

at træffe men sådan er livet nu engang at når man ser hvad alternativerne er

det er her socialdemokraterne konsekvent fører befolkningen bag lyset med at de har en økonomisk politik som siger at man kan øge udgifterne på alle områder og så går tingene væk af sig selv

brug af sygedagpenge det er lo der har forsøgt sig med en analyse

af beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase dream der ikke har noget med dream gruppen at gøre lo finder at efterlønnere i gennemsnit har flere uger med sygedagpenge inden overgangen til efterløn end personer der ikke overgår til efterløn men opgørelsen er på alle måder misvisende forskellen skyldes at

der overgår til efterløn i gennemsnit har to en halv uger med sygedagpenge året før efterlønnen

uge med sygedagpenge men tallene dækker over at firs procent af dem der overgår til efterløn har nul uger med sygedagpenge i året forinden nul

herre jens peter vernersen det illustrerer jo fint

fåtal af efterlønnere der er nedslidte langt de fleste er arbejdsdygtige og det er ikke så mærkeligt for

efterlønnen er ikke en ordning målrettet nedslidte personer men en ordning målrettet arbejdsdygtige personer og efter gældende regler skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet

herre jens peter vernersens spørgsmål lyder mener ministeren at dream gruppen tager fejl når de i en analyse påpeger at folk på vej

inden de går på efterløn end folk i samme alder det er et misvisende spørgsmål og derfor forstår jeg

at herre jens peter vernersen snakker rundt om så vil jeg gerne gentage mit svar tallene dækker over at firs procent af dem der overgår til efterløn har nul uger med sygedagpenge

det her lidt misvisende spørgsmål

analyse men forskellen skyldes at

der overgår til efterløn i gennemsnit har to en halv uge med sygedagpenge året

er sygere og man antyder at det er dream gruppen der

snakke men kendsgerningerne er at firs procent af dem der overgår til efterløn har nul uger med sygedagpenge i året forinden

at vi indekserer folkepensionsalderen det går jeg ud fra herre jens peter vernersen er enig i

lige korrigere også den misforståelse i herre jens peter vernersens spørgsmål og argumentation

det er forkert at sige at alle efterlønsmodtagere er syge og har et

fra arbejde så er det altså ikke en fair beskrivelse at herre jens peter vernersen bliver ved at forsøge at skabe et indtryk af at alle efterlønsmodtagere er nedslidte der er nogle der er nedslidte

tvinges på arbejde derfor skal vi have en

ministeren at det er retfærdigt at de hundrede rigeste danskere af regeringen i år altså i to tusind og elleve i gennemsnit får to million kroner i skattelettelser samtidig med at regeringen

øge arbejdsudbuddet skattekommissionen skriver bla

side to og tredive i betænkningen når målet med skatteomlægningen er at øge arbejdsudbud og kvalitet og sikre store afledte gevinster for de offentlige finanser er lettelser i mellem og topskatten nødvendige og væsentlig mere effektive end eksempelvis lavere bundskat og større beskæftigelsesfradrag i vores

og jeg er jo godt klar over at det er en sag der interesserer socialdemokraterne på nogen særlig måde man stemte imod skatteomlægningen man stemmer imod alle initiativer der sikrer et større arbejdsudbud for regeringen er det afgørende når vi står over for at skulle træffe nogle valg at

over for scenarier fremover hvor vi skal skære ned og skære ned

betale raske mennesker for at trække sig ud af arbejdsmarkedet så

relativt nemt for os nemlig

sagde før til herre jens peter vernersen og jeg tror jeg citerer rigtigt når jeg siger som i så mange af livets forhold må man jo træffe

mener ministeren at det er retfærdigt at de hundrede rigeste i danmark

man i går fremlagde et brutalt indgreb over for efterlønnen

det udtryk for retfærdighed i finansministerens

er man jo ærlig

vi vil give millionærerne

to million kroner i gennemsnit til de hundrede rigeste i danmark i år og i øvrigt de år der kommer

siger vi til efterlønsmodtagerne fremtidens folkepensionister ved i hvad den der efterløn som vi lovede jer i to tusind og seks var sikker den der folkepensionsalder som vi lovede lå fast ændrer vi nu

valg

jeg forstår at man som i så mange af livets forhold er nødt til at træffe som regeringen siger så må man jo sige at

er udtryk for en højere retfærdighedssans at de hundrede rigeste i danmark i gennemsnit

million kroner i skattelettelser

ingeniøren og andre som kæmper hver eneste dag på arbejdsmarkedet mister efterlønnen så derfor spurgte jeg om finansministeren mener det at give de hundrede rigeste i gennemsnit to million kroner i skattelettelser mens man afskaffer efterlønnen og

forringer folkepensionen i finansministerens optik

morten bødskovs næse forbi men i forbindelse med genopretningspakken udskød vi jo den sidste indfasning af

topskatten i erkendelse af at krisen her har slået økonomien ud af kurs og vi må bære byrder alle sammen så det har vi jo rent faktisk gjort i genopretningsaftalen men man kan sige at

graden af ærlighed over for de problemer som vi står over for herre morten bødskov står her uge efter uge i folketingssalen og jeg kan se efterhånden også dag

tv to news og fortæller landets seere at der findes en mirakelkur hvor man kommer ud af

her krise ved at ingen skal spare og vi kan øge udgifterne på alle områder og så vil det af en eller anden mystisk grund som ingen økonomer bortset fra arbejderbevægelsens erhvervsråds økonomer og en lille enklave oppe på aalborg universitet

kan løse landets problemer på den her måde det er jo forunderligt at der ikke er nogen der kan se den vej

man ikke skal leve for lånte penge hvis regeringen bare ville sikre at der også var lidt balance i det man lavede

man ikke skævvred danmark

det er det man gør jeg mener at det bare er et helt almindeligt spørgsmål

der bliver stillet altså er det udtryk for hvordan regeringen ser på udviklingen af et retfærdigt samfund at de hundrede rigeste i det her land

i skattelettelser mens en sosu assistent som har slidt og slæbt og jo ganske ofte fået mindst ud af det nu får fjernet efterlønnen

at vide du kan gå på folkepension på den anden side

halvfjerds år uden mulighed for at gå på efterløn

det her er regeringens politik vi spørger til er det retfærdigt at give de hundrede rigeste i gennemsnit to

skattelettelser mens sosu assistenten skal

blev truffet med velfærdsaftalen i to tusind og seks jeg lagde godt mærke til at fru thorning schmidt fremhævede en tre og tredive årig sosu assistent

her onsdag efter onsdag

hvor socialdemokraterne fralægger sig enhver del af ansvaret

det her samfund jeg må erkende at krisen har slået danmark ud af kurs den skattereform vi gennemførte hvor

danskere fik skattelettelser er en del af at styrke holdbarheden i dansk økonomi den fik flere ud på arbejdsmarkedet og har givet incitament

præstere nogle flere timer og det er den vej vi skal gå men socialdemokraterne vil rulle

bag den velfærdsaftale vil lavede i to tusind og seks garanterer jeg for at de problemer som regeringen har skabt med store ufinansierede skattelettelser og de huller man har slået i kassen med store ufinansierede skattelettelser jo havde været meget meget større socialdemokraterne vedstår sig sit ansvar for den velfærdsaftale men det finansministeren og i øvrigt statsministeren hvis nogen så ham i går i tv aviserne glemmer at fortælle er jo hele sandheden for vi har sagt ja til en hævelse af folkepensionen men under forudsætning af at der var en efterløn hvad vi ikke

regeringen også glemmer at fortælle er at man fremrykker man fremrykker stigningen i folkepensionen og hvad betyder det ja det betyder

halvtredstusind danskere som er lige over halvtreds år til de er seks og halvtreds år nu får forringet mulighederne for folkepension det var ikke en del af velfærdsaftalen

holdt sig til velfærdsaftalen havde man kunnet tage ord som troværdighed sikkerhed og stabilitet i sin mund

løsning på det spørgsmål vi står med her er jo de famøse

er en dobbelttydelighed med

man ikke kan ændre efterlønnen nogle siger

man ikke fru thorning schmidt siger at man

se på efterlønnen vil man rulle dagpengene tilbage vil man pålægge danskerne at skulle arbejde en time mere alle disse ting kan vi jo ikke få

og så vil man trylle et

bryder mig ikke om at man kører på frihjul hele tiden i det politiske herre morten bødskov er nødt til

at forklare da han er meget uenig i regeringens politik

herre morten bødskov vil løse de udfordringer som det danske samfund står over for og der er det jo tankevækkende at herre morten bødskov ikke vil fortælle det

femten milliard kroner det er da nogle af de ting som jeg synes vælgerne skal have mulighed for

når to tusind og elleve er gået fireoghalvfjerdstusind million kroner mere end vi brugte i to tusind og et på kernevelfærdsområderne børnepasning skole ældre sundhed og derfor

klare begreberne lidt hvis herre morten bødskov kunne nævne bare ét forslag hvor denne regering har pålagt kommunerne

spare herre morten bødskovs gruppefæller går rundt og siger at regeringen har vedtaget besparelser over for kommunerne men det er jo ikke rigtigt vi har ved kommuneaftalerne alle kommunernes budgetter sammen og så har vi sagt det er

at kommunerne så ikke overholder budgetterne og nogle kommuner må så spare

sidder mange pensionister og kigger på den her diskussion nu og der er temmelig sikkert en hel del af dem som har oplevet at den hjemmehjælper som eventuelt i dag lige nu skulle være kommet på besøg

før der er masser af kommuner som sparer nu på hjemmehjælpen til de ældre der er masser af kommuner som sparer på

der er masser af kommuner som laver andre besparelser som rammer vores pensionister og vores ældre

er det en overraskelse at høre en finansminister fuldkommen fralægge sig ansvaret for hver eneste

som finder sted i kommunerne og for den sags skyld også i regionerne lige i

en ansvarsløshed og en uansvarlighed

med kommunerne og for den sags skyld også regionerne det er finansministeren

hvad man kan bruge eksempelvis i år to tusind og elleve af

her og siger jamen det er ikke mit ansvar hvad der sker ude i kommunerne jeg har ikke noget med det at gøre overhovedet er beskeden til de pensionister som undrer sig over at regeringen med den ene hånd giver de hundrede rigeste i danmark to million kroner i skattelettelser i gennemsnit i år

om budgetterne

vi leverer den finansiering der skal til for at man kan leve op

regionerne vi diskuterer budgetterne vi leverer økonomien til det så man kan sige at det

og det er min forpligtelse som finansminister er at sørge for

seere der måtte være i tvivl om det

kan nævne et eneste eksempel på en beslutning som betyder at kommunerne skal spare for vi kommer og finansierer budgetterne derfor duer herre morten bødskovs

så har vi jo oplevet er nogle kommuner der er gode til at styre økonomien og som er i stand til at overholde deres budgetter og så er der andre kommuner

er at man overholder sine budgetter for jeg

der imidlertid er det store spørgsmål er hvordan kan en finansminister stå her i dag og fralægge sig

som den her regering har taget og som er årsag til besparelserne der finder sted i kommunerne nu ja hvad er det det er den aftale finansministeren laver med kommunerne

aftale man laver om kommunernes økonomi som betyder at

om besparelser på ældreområdet vi ser forringelser i folkeskolen vi ser ikke bare lukkedage men nu lukkeuger i daginstitutionerne

der tror jeg at alle dem der sidder

debatten i dag har utrolig svært ved at forstå at der sidder en finansminister som gerne vil have et ansvar for at lede det her land

tage ansvaret for konsekvenserne han vil ikke se de pensionister

den her debat i øjnene og sige

har ansvaret for at kommunerne har den økonomi de har ergo er det også mig der har ansvaret for at hjemmehjælpen altså nu ikke kommer hver uge men måske kun hver fjortende

kommunerne kan bruge af penge det er selvfølgelig beroligende for en lang række borgmestre rundtomkring i landet at der ikke er grænser for hvad kommunerne kan bruge af

som finansminister for at der er orden i samfundsøkonomien og det der er mit rent konkrete ansvar er at når vi laver en aftale

finansieringen til at den aftale kan overholdes

frit slag for alle til bare

herre morten bødskov vil ikke lægge nogen dæmper på det der

er forudsætningen at man overholder aftaler og det er jo sådan set det jeg

laver aftale med kommunerne om hvert år jeg glæder mig så over at modsat herre morten bødskovs intentioner her

at man nu overholder budgetterne for det er helt afgørende at vi overholder de budgetter

minister der hvor den nuværende venstreminister sidder så garanterer jeg for

spørgsmål som jeg her har stillet hvordan kan det være at regeringen mener det er retfærdigt at give de hundrede rigeste danskere

hjemmehjælpen det spørgsmål vil en socialdemokratisk minister ikke få men det der er hele pointen er jo netop at det er det der er regeringens politik så vil man ikke bare sige det som det er

har truffet et valg som i så mange af livets forhold som finansministeren sagde til herre jens peter vernersen før

mener det er udtryk for et retfærdigt samfund at millionærerne skal have kæmpe skattelettelser

skal opleve at sidde og vente længere på hjemmehjælpen det er det der er

så er linjerne klare frem for at stå og skjule

det som det er vi har truffet det her valg vi mener det er rigtigt at give dem

to million kroner i skattelettelse mens pensionisterne skal opleve besparelser på hjemmehjælpen

der er så et andet spørgsmål en socialdemokratisk finansminister ikke vil få nemlig spørgsmålet hvorfor må kommunerne ikke bare bruge løs af pengene det

det er jo en kanon ting for kommuner

når en socialdemokratisk finansminister måtte sætte sig i stolen interessant

klaus hækkerup

rigtig fornuftige skattereformer også den seneste

slå fast er jo at alle grupper

siden regeringen tiltrådte i to tusind og et

skattelettelser har i høj grad været målrettet mod de laveste og mellemste indkomster lad mig blot

og blev forhøjet i to tusind og otte og to tusind og ni

og i to tusind

er sluppet for mellemskatten indtil det så blev ophævet i to tusind og ti

sommeren to tusind og ti

nogen steder

og så må herre jesper langballe finde ud af om han vil have det

hospitalet fortæller at nu er borgeren udskrevet og at

kl ønsker ikke med deres oplæg

sat mig ind i at fratage nogen

behov for genoptræning denne ret formanden for kl’s social og sundhedsudvalg har direkte sagt og jeg citerer … den prioritering som

taler om i udspillet er tænkt i forhold til borgere med fx

som har brug for hjælp i forhold til rygestop bedre kostvaner motion og lignende det er en misforståelse at prioriteringen skulle omfatte borgere der udskrives fra sygehuset fx efter en rygoperation kommunerne vil naturligvis fortsat varetage den lægehenviste kommunale genoptræning når en borger fx udskrives fra sygehuset efter en operation … så den udlægning der har været af anny winthers udtalelser har altså været forkert udgangspunktet

er en konkret vurdering af patientens behov der skal hverken tilbydes mere eller mindre end det patienten

det betyder at indsatsen for patienterne skal være differentieret skal tage udgangspunkt i den enkeltes forhold herunder sygdommens art og omfang og den enkeltes fysiske psykiske og sociale ressourcer og muligheder for at håndtere sygdommen for nogle patienter med en velreguleret kronisk sygdom betyder det at kontrollerne hos egen læge og gode råd dér eller hos kommunen kan være tilstrækkeligt for andre kræves en mere intensiv indsats hvor både sygehuset egen læge og kommunen bidrager til et godt patientforløb jeg synes at kl’s udspil flugter fint med sundhedsstyrelsens model for kronisk sygdom og også med sundhedsstyrelsens generiske forløbsprogrammer for kronisk sygdom det fremgår af disse publikationer at alle patienter med kroniske lidelser skal

behandlingstilbud i sundhedsvæsenet og at indsatsen for patienterne skal være tilpasset den enkelte herunder sygdommens art og omfang og den enkeltes fysiske psykiske og sociale ressourcer og muligheder

mine spørgsmål til i dag var ministeren jo hurtigt ude at vejlede kommunernes landsforening om at det her går ikke jeg tror da også at det har hjulpet på den afklaring som ministeren kunne læse op at kl nu er kommet til

som jo er helt nødvendigt finder sted på et ordentligt grundlag for rigtig store patientgrupper eller borgergrupper som har behov for en hjælpende hånd inden det bliver nødvendigt med hospitalsindlæggelse så håber jeg at ministeren er indstillet på at holde fast i at

sikre at borgerne får den tidlige hjælp og

kommunerne har fået opgaven dengang det blev skruet sammen

man i situationer hvor man bliver udskrevet fra et hospital kan få hjælp alt efter hvad man har brug for og alt efter hvad man er i stand til selv at gøre

rygerlungepatienter mere selvkørende skal de jo trænes til selv at kunne håndtere deres sygdom

patienternes muligheder for egenomsorg der er der altså nogle

de andre

se i en lang række situationer

glad for at ministeren tilkendegiver at her vil man også være med til at holde kommunerne på den på den rigtige vej

jo helt afgørende at patienterne har tiltro til

til at kunne udøve den genoptræning man har brug for men lige så nødvendigt er det jo at borgerne ved at der er en hjælpende hånd hvis man gerne vil have gjort noget ved den dårlige status man måske er ved at komme ind i og hvor

en hospitalsindlæggelse så det er helt afgørende at borgerne kan have tiltro til at man udfylder de roller der er uanset om kommunernes økonomi

helst ske på en måde så patienterne så vidt muligt mobiliserer deres egne ressourcer

genoptræning og med træning at gøre jeg er selv

fredericia kommune som har ændret en del af hjemmehjælpen til hjemmetræning det sparer oven

i de ældre som det her drejer sig om bliver mere selvkørende

jeg vil bare føje til at kommunernes indsats

på at hospitalerne regionerne leverer besked omgående når folk er udskrevet

genoptræningsprogram som man skønner den enkelte har brug for sådan er det nemlig ikke

det var stillet i udsigt at alle problemer løst når vi fik gennemført den nye arbejdsdeling mellem de nye regioner

så konstatere stadig væk ikke

ministeren til at sige er at

situation borgerne har ret til det borgerne har ret til uanset om kommunerne er presset eller ikke er presset på økonomien

det klogt at man satser så meget som muligt på egenomsorg på at

ikke belaster de offentlige ressourcer og

de tager ressourcer som kunne have været brugt på noget vigtigere vi kan ikke snakke udenom

dem genoptræning efter alvorlig sygdom frem for vurdering efter økonomisk formåen

jeg vil bare gentage at

tilbyde patienterne mere eller mindre end de har brug for udgangspunktet for enhver sundhedsfaglig behandling er en konkret vurdering af hvad den enkelte har behov for

og ikke et kig ned i pengekassen

er brug for til nogle bruger man jo ressourcer som kunne have været brugt

§ fire og firs og hundrede og fyrre at regionsrådet

efter udskrivning kommunerne

lægefaglige vurdering af patientens genoptræningsbehov man skal altså levere genoptræningen der findes en vejledning om træning i regioner og kommuner som er udarbejdet i fællesskab af indenrigs og sundhedsministeriet og socialministeriet her vejledes om alle regler der vedrører træning den bliver flittigt brugt i praksis

det forholder sig reglerne er

behov for yderligere initiativer for at sikre at borgernes behov for

på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering i forlængelse af det sidste spørgsmål

at kl med deres udspil fra sidste uge ikke ønsker at fratage nogen der har et sundhedsfagligt behov for det retten til genoptræning

deraf fremgik det altså sådan rimelig klart at det var tanker som

fjernt i kl regi men jeg er glad for at ministeren har skaffet den

i at den specialiserede genoptræning og forebyggelsesindsats

der går jeg så ud fra at ministeren

der hvor jeg så er bekymret

indsatsen i forhold til den mere generelle forebyggende indsats som ministeren taler pænt om

jeg kan jo se at kommunerne måske har svært ved at

med til at forebygge skaderne efter rygning skaderne efter at vi sidder for meget ned og sidder for meget foran computeren og alle de her ting det er jo den indsats der skal lønne sig på det lange stræk som ministeren

kan være sundhedsvæsenet skal gøre

sidste år regionerne har to milliard

end de regnede med at de havde sidste år og inden for de rammer skal der selvfølgelig nu som altid prioriteres

ikke tale om at rettidig genoptræning koster penge det der koster penge

for sen genoptræning for man mister muskelmasse og genoptræningen bliver dyrere

det er derfor man trygt kan sige at genoptræningen skal være som den lægefaglige vurdering siger den skal være det kan ikke diskuteres og den skal gennemføres på en måde så de mest ressourcestærke så vidt muligt klarer sig selv men den skal gennemføres

ikke noget sparet ved at lade folk vente på genoptræning for så skal de nemlig have mere

det gælder især efter

ministeren har været nødt til at sætte flere penge af til det behandlende sundhedsvæsen

en konsekvens af at vi har forsømt opgaven med at lave en forebyggende indsats

jeg så gerne vil have ministeren til at medvirke til at vi fik

vi fik gjort en langt mere ihærdig indsats på det

ja det er en rigtig god idé at vi får vendt

vi får sat fokus på det og måske koster det også nogle penge men jeg er enig med ministeren i

er den dyreste indsats det er langt dyrere

få sat fokus på den

en god

fordi der ikke er så mange penge som man kunne ønske

forsømmer man forebyggelsen og genoptræningen som spørgsmålet handler om hvorved man får større sundhedsudgifter nej

opereret tohundredetusind flere operationer om året

på det offentlige system og få flere patienter igennem så der er flere der kommer igennem og det er

ministerens syn på at få vendt

hjerteproblemer og blodtryksproblemer end man har andre steder og så var det rart om få ministeren til at sige ja her ligger en god sag

senere ind i vores behandlingssystem

så meget imod de private initiativer på det

det jeg prøver at sige er at regeringens sundhedspolitik har kostet penge vi har

på det niveau der var i to tusind og et og det er gået til at vi har fået rekordlave ventelister nu er de helt nede på to og halvtreds eller tre og halvtreds dage i gennemsnit

på halvfems da vi trådte til det på trods af

og langt dyrere medicin og så videre så jeg vil tillade mig at sige at regeringens

kolossal succes til gavn for patienterne også det udvidede frie valg hvor det heldigvis er sådan at de private operationer

af

speciallægernes forskelsbehandling af patienter

for derefter at sige til dem at de helst skal tage sølvklumperne jævnfør et interview der var i

det som minder mig om da jeg som

at visse lærerkræfter og professorer sagde at fordi det gav flere penge til institutionerne hvis de lod være med at dumpe deres elever

for at samfundet kan være sikker på

sundhedspersoner i sundhedssektoren de får deres gode løn

at de overholder de aftaler der gælder og de er for speciallæger klokkeklare man må ikke

da speciallægerne i gennemsnit har en arbejdsuge på tre og fyrre timer

det mindste forkerte i at der er nogle der sidst på eftermiddagen eller om aftenen har private patienter

for det som det offentlige lønner dem for

derfor er der ingen undskyldning

som er nået op på den omsætning hvor knækgrænsen ligger og hvor honoraret per patient falder

tager det som anledning til at at skubbe sygesikringspatienterne i baggrunden til

er der ingen undskyldning

som deres forening har gennemgået og hvis den aftale ikke er god ja så må vi ændre den men

ikke forstå at en sundhedsøkonom

siger at han går ud fra at man bryder aftaler hvis man kan tjene på

det det er i hvert fald meget uigennemsigtigt om lægerne rent faktisk overholder reglerne om at bruge al deres tid på at behandle sygesikringspatienterne altså de offentlige patienter der er henvist af egen læge alene frem for at vælge de patienter

mener når han taler om sølvklumper og guldklumper dem der kommer med en sundhedsforsikring er guldklumperne dem som er henvist af deres egen læge alene alene

sygesikringen er sølvklumper alligevel står ministeren og siger til lægerne vi har en aftale om at i altså kun skal behandle de patienter i i får sølvpenge for mens de andre skal i lade ligge det er da et skisma som især er opstået fordi så mange borgere i dag med regeringens velsignelse har

mennesker med sundhedsforsikringer i danmark er ministeren ikke enig i det

tre og fyrre timer vidner det jo om at de faktisk lægger en fuld indsats i forhold til de ikkeforsikrede at de så tager nogle der er forsikrede i deres fritid går jo ikke ud over de ikkeforsikrede tværtimod det afkorter kødannelsen så de ikkeforsikrede kan komme til noget før i øvrigt er der vel ingen af os der har noget imod at læger arbejder mere så der er

bliver skubbet bagud i køen overenskomsten er klokkeklar det fremgår at lægens beskæftigelse ved siden af overenskomstopgaver ikke må have hverken tidsmæssige eller indholdsmæssige konsekvenser for overenskomstopgaverne

derfor er det efter min mening meget forkasteligt når en sundhedsøkonom går ud fra at man bryder det det er også som om spørgeren her går ud fra at man bryder det skal vi nu ikke længere kunne stole på at overenskomster overholdes når de er klokkeklare og når de har en meget klar moralsk

at garantere at der ikke sker forskelsbehandling

samme speciallæge og få at vide

det er mange mennesker oplever

er en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring som vi andre er med til at betale for eller de har været så heldige at de igennem livet har haft mulighed for selv

hvordan ministeren garantere at der ikke sker den forskelsbehandling i takt med at flere og flere mennesker får en sundhedsforsikring helt ærligt sundhedsforsikringer har vel lige netop det formål

du kan komme til om tre dage hvis du selv betaler via din forsikring hvis det ligger uden for arbejdstiden klokken syv om aftenen

vil spørgeren så forbyde det vil spørgeren forbyde at man i sin fritid tager nogle patienter går det ud over nogen som helst i arbejdstiden at man i fritiden tager nogle patienter som så ikke fylder op i køen og som gør at de andre kan komme tidligere til

gøre det kunne vi ikke få at vide om en eventuel helle thorning schmidt regering vil indføre et forbud mod at speciallæger i fritiden tager nogle patienter som har en forsikring det ville virkelig være en nyhed

sikre at der ikke sker en forskelsbehandling

at ministeren hele tiden taler om at særligt i sundhedssektoren må vi forvente at lægerne har en særlig moral i forhold til at vælge sølvstykker frem for guldstykker

for eksempel i nordea at en ansat i

og så bagefter gik ud og arbejdede i sin fritid i danske bank

at man ville tillade inden for bankverdenen

og siger at nu er tre og fyrre timer

øvrigt håber jeg ikke at der er nogen der opdager at der også røg en med

en ny s sf regering vil forbyde at speciallæger i deres fritid kan behandle patienter

ellers kan jeg jo ikke garantere det som jeg bliver bedt om at garantere altså når jeg bliver bedt om at garantere at ingen i fritiden via en forsikring kan komme før andre så må jeg jo gå ud fra at spørgeren mener at det bør jeg garantere og at spørgeren antyder eller at spørgeren lover at det vil hendes parti garantere så er det bare jeg siger hvordan kan man garantere det på anden måde end ved at forbyde at læger opererer nogle flere behandler nogle flere

folkesundhed viser at lavtuddannede dør ti år tidligere end højtuddannede blandt andet på grund af deres arbejdsvilkår mener ministeren så at det er rimeligt at fjerne efterlønnen for den nedslidte murer

lad mig svare på den måde danskerne lever længere og længere sundhedstilstanden

det er godt

så kan man også arbejde længere og det får vi brug for fordi ungdomsårgangene er så små som de er og det er jo altså en af grundene til at vi fremlagde en tilbagetrækningsreform den bidrager til at velstanden vokser med omkring halvtreds milliard kroner i to tusind og tyve og den sikrer samtidig at mennesker der er nedslidte har en hurtig og fleksibel adgang

skal jo bidrage til dette efterlønsmodtageres helbredstilstand i forhold til erhvervsaktive i samme aldersgruppe har været genstand for mange analyser selv om analyserne

helbred er næsten på niveau med helbredet for erhvervsaktive i samme aldersgruppe for eksempel viste en foa undersøgelse fra to tusind og fire at næsten syv ud af otte efterlønnere mente at efterlønnen var et fuldstændig eller hovedsagelig frit tilvalg og kun fire procent af foa medlemmerne

næsten tre ud af fire efterlønsmodtagere fra foa mente at de ville være i

ved vi jo at helbredstilstand og levetid blandt andet afhænger af at vi spiser sundt dyrker motion ikke drikker for meget og undlader at ryge og det skal vi selvfølgelig have fokus på og jeg skal beklage at der er blevet større forskel mellem befolkningsgrupperne med hensyn til livsstil det synes jeg virkelig er et emne vi

og at man derved skal arbejde længere er jo en udvikling som er taget med i det velfærdsforlig som blev indgået i to tusind og seks

efterlønnen afskaffes i to tusind og seks vidste vi at danskerne ville leve længere og derfor indgik socialdemokratiet en aftale med regeringen om

til at spare op til eller folkepension

og det giver jo bare ikke mening når ministeren

samtidig faktisk indrømmer at der stadig væk er en meget meget stor forskel på hvor lang tid ufaglærte og faglærte det er jo dem som bruger efterlønnen mest lever i forhold til de højtuddannede på arbejdsmarkedet

højde for at vi lever længere og dermed også kan trække os senere tilbage og alligevel kommer og siger at man vil fjerne efterlønnen til ugunst

ønskede regeringen faktisk at gå videre end man gjorde

er det blevet meget klart at det kompromis var utilstrækkeligt

helt på linje med hvad stort set alle økonomer anbefaler dog minus arbejderbevægelsens erhvervsråd som er betalt for at mene noget andet og en professor

udskyder pensionsalderen men samtidig sikrer man

stadig væk folk mulighed for at de kan spare op til

hvis de mener at de er nedslidte eller har behov for

stramme op danskerne lever længere vi har

siger skattelettelser er venstre men

skal arbejde lige til de segner på arbejdsmarkedet

vil kunne trække sig tilbage lige så hurtigt som det passer dem

har verdens højeste skattetryk og det synes vi ærlig talt er nok men socialdemokraterne mener

det skal sættes op det synes jeg så vælgerne skal have klart at vide

jeg kan også forstå at man i socialdemokraternes oplæg kan se at

men hvis det var så stor en forbrydelse at skatterne blev dæmpet især via skattestoppet i begyndelsen af dette årti

er tale om løftebrud når man længe før

at man gerne vil gøre sådan og sådan og venligt indbyder partierne til en drøftelse af det der er jo ingen fare for at det

før

fremlægge det her i god tid før et valg

man fremlagde det her i nytåret

jeg er medlem af en meget meget stor forening der hedder danmark

til at sikre at de mennesker som har været mange mange år på arbejdsmarkedet

sikre blandt andet ved at de mennesker som så

arbejdsmarked lidt længere så til gengæld måske kunne få en bedre seniorpolitik

man ikke villig til at lade mennesker gå ned i tid når de er ved at blive nedslidte

for folk at blive på arbejdsmarkedet også ind i alderdommen lad os dog diskutere

det er den absolut ikke efterlønnen er målrettet mennesker som er fuldt arbejdsdygtige det er nemlig derfor de kan få dagpenge og når man er dagpengeberettiget er man også efterlønsberettiget

er dagpengeberettiget fordi man ikke er i stand til at varetage et arbejde

det er jo altså kun fire ud af ti ufaglærte som overhovedet har mulighed for

og for at gå på efterløn

betalt efterlønskontingent fire ud af ti efter regeringens oplæg er det ti ud af ti som hvis de er nedslidte eller syge kan få en hurtig behandling og en hurtig førtidspension

men det der kendetegner den her debat er jo

spørgsmål er stillet til videnskabsministeren af herre benny engelbrecht

forskningsverden sådan som det har været tilfældet med copenhagen consensus center

med kaffe og bløde lænestole

men det var nødvendigt for at herre benny engelbrecht

denne mulighed for at kunne overføre opsparede midler

år på den måde er det naturligvis ganske ligetil og også et princip som som vi deler er ganske hensigtsmæssigt men det er dog ret usædvanligt at man kan have et overskud

konkrete tilfælde taler vi om et overskud i to tusind og syv på tredive

overskud i to tusind og otte på tredive procent overskud i to tusind og ni på ti

en noget usædvanlig praksis

praksis som som regeringen ligefrem finder er hensigtsmæssig og formålstjenlig

ligefrem er sådan at der er en direkte afsender

at man kan have tredive procent fra for fire år tilbage som man altså i princippet kan bruge i år

at den overordnede styring af statens midler bliver noget vanskeligere

der kan være en hensigtsmæssighed i at man netop overfører fra et år til et andet men når man ligefrem står i en situation hvor forskningsinstitutioner på denne måde puljer pengene over flere år så er

er det ikke forholdsvis usædvanligt ikke det at man overfører fra et år til et andet men

ministeren mener skal nyde fremme

i nogen af de regnskabsår

nogle ting som man kan være en lille smule bekymret over nuvel ministeren har ingen bekymringer i forhold til den del af det og derfor skal mit afsluttende spørgsmål igen også blot være af den mere principielle karakter nemlig om ministeren vil finde det hensigtsmæssigt at stadig flere forskningsinstitutioner i danmark benytter sig af sådan en en opsparingsteknik

sparer op til til store projekter

det er lidt generende for ministeren at man er så

sådan som det tilsyneladende er tilfældet med direktøren for

vi ikke har nogen mistillid til universiteterne der hvor mistilliden opstår er naturligvis når man går uden om det naturlige armslængdeprincip som er og bør være

for universitetssektoren og giver direkte statslige tilskud til forskningsinstitutioner og det er jo netop det der er tilfældet

om om copenhagen consensus center rent faktisk overhovedet kan få prædikatet forskningscenter al den stund vi jo har kunnet læse at den internationale hæder der gives copenhagen consensus center gives fordi man anser det for at være en tænketank altså en tænketank som man kunne sammenligne med en slags klimaets cepos men det som som jeg egentlig godt vil ind på og som som også går på på ministerens besvarelse her er jo at ganske rigtigt har universiteterne normalt

et økonomisk incitament til at sikre sig at deres forskere efterlever gode forskningsmæssige principper men hvor er det lige at videnskabsministeren kan pege på at de økonomiske incitamenter er på cbs i forhold til copenhagen consensus center det er jo faktisk sådan at driften finansieres via finansloven direkte og dermed

går man jo altså ikke igennem den normale proces der vil være hvis man søger midler og dermed er der altså heller ikke den samme form for økonomiske incitamenter til at sikre at centeret rent faktisk efterlever almindelige gode forskningsmæssige traditioner så er det faktisk

at det der afgør om copenhagen consensus center får eller ikke får midler derimod en rent politisk aftale sådan som det også er blevet indikeret af dansk folkepartis

dem der står med pengepungen i hånden men det

derimod er de partier som sammensætter finansloven så er det vel i grunden meget enkelt

netop i den her situation har en slags forbigåelse af de normale principper som

universitetsverdenen og som vi hylder som værende gode fordi de

sikrer den uafhængighed og det armslængdeprincip der skal være

ministeren bliver nødt til at forsvare de beslutninger af

det mindste ikke få ministeren til at anerkende at det faktisk er sådan at de bevillinger der gives til copenhagen consensus center er

at nedlægge copenhagen consensus center i den nuværende konstruktion altså denne konstruktion hvor man giver et direkte tilskud via finansloven og kan vi

at pengene som bliver givet til copenhagen consensus center er en del af finanslovaftalen så med andre ord er det overhovedet muligt for cbs at gribe ind hvis det er sådan at den forskningsmæssige kvalitet ikke er i orden de har jo ikke den mulighed at skære i pengene al den stund bloktilskuddet sker direkte

ganske få år står med nogle betydelige udfordringer

offentlige økonomi hænger ikke sammen og der kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet hvis vi

det ønsker regeringen ikke

menneskelige ressourcer der kan være med til at håndtere de udfordringer som vi står over for

betyder ikke at efterlønsordningen afskaffes fra

vil derfor også indebære en løbende udvidelse af arbejdsstyrken samtidig ved vi at når vi øger arbejdsudbuddet tilpasser arbejdsmarkedet sig

er ikke en statisk størrelse

vidt forskellige faktorer for eksempel strukturændringer på arbejdsmarkedet konjunkturændringer tilstrømningen af arbejdskraft fra andre lande og så videre endvidere

jeg gøre opmærksom på at lønudviklingen fastlægges af arbejdsmarkedets parter

at overvismanden flere gange har gentaget

vil det presse lønningerne vi har set

chefkonsulenterne i dansk arbejdsgiverforening sige at hvis

vil lønningerne blive presset jeg går da ud fra at

for en masse mennesker herunder folk der har arbejdet mange år

overvejet om det at fjerne efterlønnen er med til at påvirke lønniveauet på arbejdsmarkedet i negativ retning altså sænke

lønningerne i forhold til hvad de ellers ville være således som for

konkrete udtalelser men jeg vil gerne understrege at det som regeringen har lagt frem her naturligvis ikke er lagt frem for at skabe et lønpres på det danske arbejdsmarked og herre frank aaen bliver nødt til at se hele det danske arbejdsmarked for sig og ikke

sandheden er jo den at hver eneste gang der er fem der forlader det danske arbejdsmarked

kun fire der træder ind på det danske arbejdsmarked så alene af den grund kommer vi jo

tidligere tiders erfaringer altså da for eksempel kvindernes indtog på det danske arbejdsmarked

vi havde overgangsydelsen og alle de ting

større arbejdsløshed eller andet

har den opfattelse at efterlønnens fjernelse betyder et øget pres i negativ retning på lønningerne

kan forstå at det ikke er regeringens mening at efterlønnens fjernelse skal påvirke lønningerne i negativ retning derfor vil jeg gerne spørge ministeren kan vi få en garanti for

på lønudviklingen på arbejdsmarkedet

overveje efterlønsreformen igen for at sikre at der ikke kommer et pres

det er nu engang sådan at det i danmark

arbejdsmarkedet selv der tilpasser sig

at det danske arbejdsmarked er en dynamisk størrelse det danske arbejdsmarked har altid tilpasset sig for eksempel da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet

da man afskaffede overgangsydelsen

tilsiger jo at det vil det danske arbejdsmarked også gøre den her gang oven i det skal herre frank aaen så lige lægge det til at for hver gang der er fem der forlader det danske arbejdsmarked

der kun fire der træder ind på det danske arbejdsmarked det er en dynamisk størrelse og derudover

noget der kommer til at ske fra den ene dag til den anden

har arbejdsmarkedet også god tid til at

bestemmer lønningerne regeringen har jo nogle gange blandet sig ved at gå ind i overenskomsterne og her er man altså i gang med et indgreb på arbejdsmarkedet der vedrører

som arbejdsmarkedets parter har at forhandle inden for det må man jo tage stilling til når politikere ændrer rammerne

stilling til i hvilken retning derfor igen vil ministeren garantere at efterlønsreformen isoleret set ikke er med

isoleret set at kigge på efterlønsordningen mens herre frank aaen overhovedet ikke

tage resten af samfundet med ind i billedet vil tage den demografiske udfordring med ind i billedet vil tage den økonomiske situation med ind i billedet næh herre frank aaen er slet ikke interesseret i hvordan verdensbilledet ser ud hvordan hele det danske arbejdsmarked ser ud hvordan hele den danske økonomi ser ud næh næh det vil herre frank aaen slet ikke beskæftige sig med men kræver derimod nogle mærkværdige garantier for det ene og for det andet

så må jeg bare lige igen gentage

slet ikke at ville forholde sig til virkelighedens verden slet ikke at ville forholde sig til hvordan arbejdsmarkedet igennem tiderne har ændret sig jeg ville da gerne vide hvordan herre frank aaen ville

mange år tilbage da kvindernes indtog

på det danske arbejdsmarked hvis herre frank aaen havde været parlamentariker dengang ville

stillet sig op om onsdagen og

så går vi til spørgsmål atten der også er til beskæftigelsesministeren af

vi om ganske få år står med to betydelige udfordringer at

offentlige økonomi ikke hænger sammen og

kommer til at mangle hænder på det danske arbejdsmarked simpelt hen fordi

om udfordringerne ja så vil det føre til lavere vækst i samfundet og ringere velfærd det ønsker regeringen

efterlønnen skal afskaffes regeringens forslag til en afskaffelse af efterlønnen har

kvinderne på arbejdsmarkedet altså da kvinderne kom på arbejdsmarkedet var det jo fordi der var job det var fordi der var en vældig efterspørgsel efter mere arbejdskraft i forbindelse med udbygningen af velfærdssamfundet derfor kom kvinderne på arbejdsmarkedet

ikke noget lønpres det var bare en forbedring af vores samfund men det der sker her er

regeringen af politiske årsager

arbejdsløsheden vokser og det er det som vismændene

hvis ikke det er lønpresset som alle andre mener er en effekt af regeringens

der skal skaffe halvfjerdstusind arbejdspladser altså statsministeren siger jo frejdigt at når vi fjerner efterlønnen

halvfjerdstusind flere arbejdspladser hvordan kommer der halvfjerdstusind flere arbejdspladser ved at man fjerner efterlønnen

give et lille eksempel hvis det er sådan at en murermester mangler en murer så kommer der et opslag der kommer hundrede ansøgninger og der ansættes én murer hvis vi nu fjerner efterlønnen og halverer dagpengeperioden som regeringen vil så har den samme murermester igen brug for en murer laver et opslag og får to hundrede ansøgninger

der kommer jo ikke flere murerstillinger fordi der er dobbelt så mange ansøgninger derfor igen hvordan havde man tænkt sig at en fjernelse af efterlønnen

kommer fra herre frank aaen og nogle fuldstændig horrible påstande

regeringen skulle ønske en højere arbejdsløshed

herre frank aaen det må rettes og der må man

nogen sinde

engang sådan at oecd’s økonomer og alle andre økonomer undtagen lige dem der er ansat i den danske fagbevægelse samstemmende siger at når man øger arbejdsudbuddet øger man også efterspørgslen det

det man så da man afskaffede overgangsydelsen og det var også det man så da kvinderne

og overvismanden siger i flere udtalelser helt klart at når man fjerner efterlønnen øges arbejdsstyrken det er også det regeringen siger og

vil der komme et pres på lønnen men det benægter regeringen altså åbenbart for vi kan

kommer der flere i arbejde det er bare den mekanisme som altså ikke er

jeg spørger faktisk til den ideologi regeringen bygger på om ikke det er meningen at en fjernelse af efterlønnen skal sænke lønningerne

der kommer flere i arbejde det tror jeg så ikke

hvorfor skulle der komme flere i arbejde skal vi tro at vi kan konkurrere

røde økonomer ansat i fagbevægelsen

efterspørgslen efter arbejde hvis det er sådan at herre frank aaen skulle have

at man ikke da man afskaffede overgangsydelsen

en massearbejdsløshed

efterspørgslen efter arbejde skyldes en masse andre ting den skyldes også at der er stabilitet at man kan regne med økonomien

i danmark i øjeblikket som regeringen gentagne gange selv henviser til når der skal argumenteres for nedskæringer

de være arbejdsløse

han refererer til her men deres efterspørgsel efter arbejde vil føre til at lønnen falder og det vil føre til at arbejdsgiverne kan ansætte flere

vurdering af hvad der er effekten af efterlønnens fjernelse det samme siger

de mener så at det vil føre til flere arbejdspladser

mener er håbløst naivt men

som jo selvfølgelig har været stigende på grund af den internationale finanskrise

fuldstændig uden for nummer at herre frank aaen står

besvarelsen af spørgsmål attende så går vi til spørgsmål nittende det er også til beskæftigelsesministeren af leif lahn jensen lahn jensen

fem og halvfjerds år er tyve procent højere for dem der gik på efterløn som tres årige sammenlignet med dem der er i beskæftigelse som tres årige finder ministeren det så fortsat rimeligt at fjerne efterlønnen

ekspertise om arbejdsmarkedsforhold

konkluderet at efterlønsmodtagere stort set har et lige så godt helbred som beskæftigede i samme

velfærdskommissionens konklusion

det meget brede udsnit af indikatorer for helbredstilstanden blandt efterlønsmodtagere tyder klart på at efterlønsmodtagernes helbred ikke adskiller sig væsentligt fra de personer der fortsætter med at arbejde i efterlønsalderen det

tog også stilling til spørgsmålet og der konkluderede man

bruges af personer med ringe helbred modtagere af efterlønnen har et helbred

jeg kan desuden også

for eksempel er indikationer på at fem og tres årige mænd i dag i gennemsnit er lige så raske som tres årige var i nitten ni og halvfjerds og fortsætter udviklingen som forventet vil fem og tres årige mænd i to tusind og fem og tyve i gennemsnit være lige så raske som tres årige mænd

siges meget tydeligere langt de fleste efterlønsmodtagere er raske og rørige mennesker som sagtens kan fortsætte på arbejdsmarkedet indtil de når folkepensionsalderen samtidig

en seniorførtidspension

regeringen vil med sit forslag om en seniorførtidspension sikre en hurtigere og en enklere adgang

for dem der har behov for det seniorførtidspensionen skal gælde for alle der har mindre end fem år tilbage inden de når folkepensionsalderen og den skal også

er

jeg vil sige at jeg synes det er en solidarisk ordning der er lagt frem og en langt mere rimelig ordning end den

folks efterløn det gjorde der så også

ikke ret mange som faktisk troede at regeringen også ville forringe folks mulighed for at gå på pension at man faktisk ville lave et massivt angreb på folks pensionsalder som endda betyder noget for folk helt op til

syv og halvtreds år det betyder at skraldemanden på tre og halvtreds år som forventer at gå på efterløn om syv år må vente elleve år

ikke har betalt til efterløn vente fjorten år

det betyder at den tre og tredive årige postarbejder først kan gå på pension når vedkommende er halvfjerds en halv og hvis den tre og tredive årige postarbejder har et barn kan vedkommende sige til sit nyfødte barn

ministeren om det samme og ministeren kan

den her alder men men kan ministeren så svare

tolv minutters plan som i øvrigt vistnok er forsvundet fra hjemmesiden

når vedkommende går på folkepension

i som socialdemokratiet indgik med regeringen i to tusind og seks

eget parti

hver side i vores udspil så det vil sige at ministeren er mere inde i vores udspil end i det ministeren selv kommer med ministeren svarede ikke på mit spørgsmål det er ganske enkelt det er nok ikke enkelt for ministeren men jeg tror på

efterlønnen skal den tre og tredive årige postarbejder arbejde til hun er halvfjerds

skal den nyfødte arbejde til hun er tre og halvfjerds en halv år

ja eller et nej for jeg kan også

det er fuldstændig korrekt at hvis man kigger på den tre og halvtreds årige ja så skal han jo arbejde

to tusind og fire indtil man sænkede folkepensionsalderen så det kan

leif lahn jensens eget parti var med til at indgå en aftale om i to tusind og seks det er fuldstændig korrekt som herre leif lahn jensen nævner at det bedste skøn er tre og halvfjerds en halv år og hvis herre leif lahn jensen ville have været så elskværdig at slå op på side en og halvtreds

ville han også kunne se at det er det som socialdemokratiet selv

sig tilbage men den har regeringen afskaffet

sagtens kan lade sig gøre jeg forventer egentlig ikke at ministeren ved det

meget tunge sække og pakker i en alder

tror jeg også at vi har brug for om nogle år mener ministeren så at den her nyfødte kan bære jeg ved ikke hvor mange sten ude på arbejdspladserne

jeg i en alder af tre og halvfjerds en halv år

ind til nogle pensionsaldre som han selv har været med til at aftale

over for hvorfor herre leif lahn jensen pludselig sætter spørgsmålstegn ved en aftale

at det pludselig er i dag man sætter spørgsmålstegn ved det og ikke i to tusind og seks da man

mennesker der bruger efterlønsordningen ikke føler de kan stole på regeringen idet regeringen flere gange har lovet ikke at røre ved efterlønnen og nu fremlægger

konsekvensen er at de tidligere tiltag i forbindelse med velfærdsreformen som herre leif lahn jensens eget parti var med til at indgå ikke er tilstrækkelige kombineret med den demografiske udvikling er situationen for danmark den

står med to betydelige udfordringer nemlig at den offentlige økonomi ikke længere hænger sammen og at der kommer til

mangle hænder på det danske arbejdsmarked

det føre til lavere vækst i samfundet og en ringere velfærd det ønsker vi fra regeringens side

som er den vej socialdemokraterne og socialistisk folkeparti anviser er ikke en løsning det vil måske få

gøre det mindre attraktivt at arbejde og at investere

i danske arbejdspladser og dermed reducere den økonomiske vækst i danmark danmark vil med andre ord blive fattigere efter regeringens opfattelse vil en afskaffelse af efterlønsordningen bidrage

begge udfordringer for danmark på en gang med forslaget om at afskaffe efterlønsordningen udviser regeringen således rettidig omhu

og der findes efter min bedste overbevisning

en løsning lægges åbent frem nu så får danskerne mulighed for at tage stilling til indholdet en afskaffelse af efterlønnen vil således først kunne blive gennemført efter et valg til gengæld

også pensionsalderen nu glemmer regeringen så alt det man har sagt ok man har ikke givet en garanti det passer man jo på med men man har sagt efterlønnen bliver ikke afskaffet efterlønnen bliver ikke afskaffet

ministeren virkelig mener at alt hvad den regering siger ikke er en garanti så er det vel også det samme som at sige at alt det regeringen siger

det kunne vi jo se eksempler på med angreb på dagpengene så jeg kunne egentlig bare

på noget man lover og så en garanti

hvis man kigger på andelen af unge ufaglærte der betaler ind til efterlønsordningen

der er otte og tredive procent af de tredive til ni og tredive årige

så har man heller ikke mulighed for at få efterløn det her lyder for mig mere som om herre leif lahn jensen forsøger at bevare a kassernes mulighed for at

bevare den her efterlønsordning og det gode selskab for dem der fik betalt ind

ud på ude på arbejdsmarkedet ude i stuerne

den almindelige dansker er et ord et ord og her holder man hvad man lover ellers vil man være utroværdig og ingen vil tro på en sådan er det

jeg stå ufattelig svagt over for min chef og

for mine kollegaer for hvad søren skulle de tro på hvis jeg

andet hvis man ikke kan stole på regeringen

angrebet på efterløn og pension hvad kan man så egentlig stole på

på økonomien at regeringen gør

uden om de isbjerge som den internationale finanskrise har efterladt os

hvad den overhovedet kan for at sikre varig velfærd

gør og det er det vi også har gjort tidligere via genopretningsplanen

jensen må jo erkende at den internationale finanskrise

udvist rettidig omhu vi har taget

internationale finanskrise var så hvis man spørger mig om hvad jeg tror danskerne forventer

det man som dansker kan forvente sig af socialdemokratiet er jo ikke at de en vej ud af den økonomiske krise

vej lige lukt hen til lo huset for i fremtiden skal det være lo der bestemmer politikken i danmark

det svar takker jeg meget for hvad vil regeringen gøre hvis man

jo ikke hvis dansk folkeparti ikke vil være med satser regeringen så på at alle under syv og halvtreds år

men kan vi sige til alle under syv og halvtreds år at hvis det her går igennem

det fordi de igen ikke kan stole på dansk folkeparti

er at der vil være et stort hul i statskassen

og at det er en udfordring som regeringen vil tage op så må jeg jo slutte at ikke er en udfordring som

så herre leif lahn jensen står som jeg ser det og skyder sig selv

københavns kommune eksempelvis indfører to hele lukkeuger

kan få hverdag og arbejdsliv til at hænge sammen der skal være gode og inspirerende dagtilbud som forældrene er trygge ved når de skal aflevere deres børn og tilbuddene skal være åbne når der er behov for det vores aftale med kommunerne om lukkedage betyder at

omkostningstungt at holde åbent det vil sige når der ikke er et særlig stort pasningsbehov

på alle mulige og umulige tidspunkter hvor mange

jeg må konstatere at mange kommuner simpelt hen omgår

københavns kommune har for eksempel fastsat et kriterium for lavt fremmøde på fem og fyrre procent det betyder at en institution kan holde lukket når fem og fyrre procent af institutionens børn har behov for pasning samtidig er størrelsen på den gennemsnitlige daginstitution i københavn på seks og halvfjerds børn

altså sige at en institution i københavn kan holde lukket når fire og tredive

det lever slet ikke op til den aftale som vi har indgået med

en institution kan man sagtens organisere sig på en måde

man kan eksempelvis lukke en stue i institutionen når der er færre

er jeg også nået til et punkt hvor jeg undersøger alle muligheder for hvordan vi kan få vendt den meget uheldige udvikling for det var ikke meningen at det bare skulle blive sværere

sværere for børnefamilierne at få hverdagen til at hænge sammen

bekymret for børnefamilierne men jeg håber også at ministeren selv er klar over at den situation mange børnefamilier befinder sig i hvad enten det er

for børnefamilierne nulvæksten i den offentlige sektor har jo haft en konsekvens i forhold til hvad kommunerne kan og må for københavns kommunes vedkommende

million kroner på børneområdet og det er altså primært på grund af nulvækstpolitikken fra regeringens side og konsekvensen har netop været flere lukkedage i kommunens daginstitutioner derudover

uheldigt fordi man har en meget stram økonomi og samtidig skal

ministeren føler med børnefamilierne og og gerne vil have gode forhold for børnefamilierne bag de her fine ord må der også være politisk handling en politisk følge og så vil jeg høre ministeren

nulvækstpolitik der gør at kommunerne er i den situation de befinder sig i er det

højere end langt de fleste lande vi

at den bare skal vokse vokse

regeringens nulvækst betyder at kommunernes høje budgetniveau som der var i to tusind og

kan fastholdes i to tusind og elleve

synes også det her er et problem jeg vil gerne lige læse et citat op fra en konservativ borgmester faktisk fra socialministerens eget område

til jyllands posten den enogtyvende april

vi kommer til at skære i kerneområder pasning skole og

effektivisere os ud af denne spareøvelse

vi skal til at tale lukkedage og åbningstider i daginstitutionerne det er en konservativ minister der heller ikke rigtig kan se en løsning

den nulvækstpolitik som den her regering har været med til at føre

om lukkedage når man tænker på at den her regering er meget fokuseret på også at skabe vækst

have arbejdsmarkedet til at være effektivt og

her antal lukkedage og hvordan hænger det sammen med ministerens eget synspunkt

sektor vokse og vokse og

havde indset

socialdemokraternes finansordfører pointere at vi skal gå ind og effektivisere og trimme og slanke den offentlige sektor

en ting jeg lige vil sige michael ziegler er borgmester

men jeg vil ikke stå og blive eksamineret i hvad den ene den anden eller den tredje har sagt jeg forholder mig til at vi har

aftale med kommunerne omkring lukkedage og jeg forholder mig til at

overholder den sådan som det egentlig var intentionen

i ministerens egen valgkreds det var det jeg understregede men det kan være at ministeren ikke lige hørte det

mener ministeren at der er en vis sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi

kommunalpolitiker i esbjerg

sørge for at vi får penge til at kunne drive børnehaverne kunne drive vores ældresektor og kunne drive folkeskolerne

vokser og vokser vi

en aftale med kommunernes landsforening en

at endnu bedre til at få mere ud af sine penge

nogle jeg kan fjerne sådan

af de administrative byrder fra kommunernes skuldre

dagtilbudsområdet og jeg synes

der er en følge af regeringens krav om nulvækst i kommunerne

andet er ved at blive indført i københavn

at regeringens økonomiske politik indebærer at kommunernes

kommunernes budgetter reguleres tilmed med stigningen i priser og lønninger det betyder at kommunerne kan købe de samme varer og fastholde det samme personale som kommunerne har budgetteret med i to tusind og ti det er naturligvis kommunernes opgave hele tiden at sikre at ressourcerne udnyttes bedst muligt det er rettidig omhu med skatteborgernes penge syv ud

fra to tusind og ni til to tusind

er færre nul seks årige

efter det forventede behov

økonomien er altså ikke lig med nedskæringer

fire million kroner på at indføre

nitten lukkedage det er

fire million kroner og det er altså ud af et samlet budget på tre

milliard kroner til dagtilbud sfo og klub det er da tankevækkende

det er således min klare opfattelse at det er en umanerlig dårlig prioritering i københavns kommune og

kommer af negative konsekvenser af den her regerings politik er alle de andres skyld det er kommunernes skyld det er alle mulige

det er familiernes egen skyld at de får flere børn

se en konsekvens af nulvækstpolitikken og de besparelser der sker ude ude i kommunerne og københavns kommune er som sagt en kommune hvor der bliver født flere

det får en konsekvens i forhold til serviceniveauet det betyder flere lukkedage

citere en anden borgerlig politiker det er en venstremand det er ikke en konservativ erik fabrin siger i jyllands posten

regeringen skal tage et konkret

der med den økonomiske politik der nu søges tilrettelagt uundgåeligt vil blive tale om ganske voldsomme omstillinger og besparelser

er en sammenhæng mellem serviceniveau og

og hårdt i danske samfund

vi bliver nødt til at sørge for at

vokser og vokser

den skal bare have lov til at vokse og vokse og så er det bare

hvis man ikke kan sørge for at skaffe penge til det men man kan jo bare låne til mere velfærd

ministerens svar fik jeg desværre ikke et konkret svar ministeren

alle mulige andre ting blandt andet den økonomiske krise

velstående som hverken har bidraget til vækst eller

konkrete spørgsmål til mig

som nulvækstpolitikken har været ført og hvordan situationen er

borgmestre fra ministerens eget parti går ud og siger at det

de kan ikke opretholde serviceniveauet med den her politik

se nogle forringelser så vil jeg bare høre synes ministeren ikke

både til at skabe flere job og til at skabe vækst derudover vil jeg også lige pointere at

meget højt skatteniveau hvis ikke vi har det højeste og hvis vi

internationale konkurrence bliver vi også nødt til at gøre os attraktive for at have noget erhvervsvirksomhed i landet så vi kan skaffe penge

mig citere en anden en anden politiker en konservativ politiker og finansordfører som siger regeringen har dikteret nulvækst i den offentlige sektor

og tretten og regeringen er klar til at tage ansvaret for konsekvenserne af nulvæksten er socialministeren klar til at tage konsekvenserne af nulvæksten er ministeren klar til at tage konsekvenserne af de forringelser der sker ude i kommunerne

er ministeren klar til at tage et ansvar for den politik hun har været med til at

arbejde tolv minutter mere om dagen eller

og med nogen som helst konkrete bud